indtræde i hvervet som medlem af præsidiet i stedet for fru camilla hersom har vedkommende gruppe udpeget fru lone loklindt der herefter er valgt

det radikale venstres folketingsgruppe har meddelt mig at den har udpeget medlem af folketinget camilla hersom som medlem af danmarks nationalbanks repræsentantskab for den resterende del af indeværende funktionsperiode i stedet for christian friis bach som er udtrådt

det foreslås af skatteministeren at selvstændige fremover kun kan opspare i virksomhedsordningen hvis indskudskontoen er i nul eller plus

anses et tilsvarende beløb for hævet af den selvstændige det foreslås endvidere at rentekorrektionen forhøjes effektivt med tre procentpoint med henblik på at eliminere den skattemæssige besparelse som der kan opnås ved at placere private renteudgifter i virksomhedsordningen

for selvstændige der ved lovforslagets fremsættelse anvender virksomhedsordningen og som allerede har stillet virksomhedens aktiver til sikkerhed for gæld der ikke indgår i ordningen eller som har en negativ indskudskonto

det er

lovforslaget og der er indkommet en række høringssvar her over sommeren og man kan sige at nogle af dem giver

behovet for at lave det her indgreb som som skatteministeren

bekymringerne går jo i høj grad på hvor grænsefladerne skal

jeg ved at ministeren er på vej med en række ændringsforslag om

jeg håber derfor at vi får

en god og grundig udvalgsbehandling og

ændringsforslag som jeg ved er på vej

skatten et andet sted i venstre var vi jo lidt bekymrede over

flertallet udelukkende skulle laves

den røde del af folketinget hvor provenuet så var endt henne så

i venstre har vi sikret at at det det provenu der måtte komme ind går til at sænke skatten et andet sted og det

dem der udelukkende driver erhvervsmæssig virksomhed det

på vej med ændringsforslag som netop skal minimere

forskel på hvad det vil sige at blive beskattet i en virksomhed og blive

i og med at det har åbnet op for nogle incitamenter til

beskattes som personlig indkomst og det der har med virksomheden at gøre

enige om at det ikke er et skattehul det er et et politisk indgreb

er også derfor jeg ser frem til en god udvalgsbehandling hvor jeg ved skatteministeren er på vej med nogle ændringsforslag så vi kan få

i virkeligheden mente var helt i orden det var derfor man kunne bruge pengene

hvornår blev man klar over at den kunne bruges af

bruge loven på en måde som aldrig har været meningen i dag er det nemlig muligt for selvstændige at bruge virksomhedsskatteloven til at få finansieret deres privatforbrug for eksempel ved at skyde privat gæld ind i en virksomhed og så

på den måde kan man i dag undgå at betale sin personlige indkomstskat og i stedet nøjes med at betale den lave virksomhedsskat på fem og tyve

og derfor skal der ændres på det selvstændige skal i deres privatøkonomi naturligvis beskattes på nøjagtig samme måde som alle andre lønmodtagere og alle andre selvstændige som ikke bruger virksomhedsskatteordningen helt konkret indeholder lovforslaget fire elementer

disse fire elementer er med til at lukke hullet og sidestille de selvstændige der bruger virksomhedsloven med alle andre skatteydere

vil selvstændige fremover kun have mulighed for at spare op i virksomhedsordningen hvis virksomhedens indskudskonto

positiv for det andet vil det fremover være sådan at hvis

aktiver der indgår i virksomhedsordningen til sikkerhed for gæld for noget som ikke indgår i ordningen tager man simpelt hen beløb på nøjagtig samme størrelse og registrerer det som hævet

det tredje foreslås det at man forhøjer rentekorrektionen effektivt med tre procentpoint

vi helt klar over at langt de fleste mennesker jo heldigvis har handlet i god tro og at der sandsynligvis er selvstændige som slet ikke har været klar over at de har brugt virksomhedsskatteloven på en måde

skal det sikres at færrest muligt bliver ramt utilsigtet

der indføres en overgangsordning med en bagatelgrænse som erhvervsordfører jo normalt ikke skatteordfører

glæder det mig at skatteministeren vil forhindre at ændringen i virksomhedsskatteloven fører for meget bureaukrati med sig ministeren vil fremsætte et ændringsforslag på baggrund af høringssvarene det ændringsforslag imødekommer at mange selvstændige har skæv indtjening i løbet af året og det er med til at

at erhvervslivet får større revisorregninger

delårsopgørelse eller en forholdsmæssig opgørelse alt efter hvad der passer bedst i den enkelte situation herudover vil jeg lige gøre to ting helt klar

i høringssvarene blevet kritiseret at lovforslaget virker med tilbagevirkende kraft

set formelt set rigtigt nok at det virker med tilbagevirkende kraft fordi enkelte punkter i lovforslaget træder i kraft inden lovforslaget bliver vedtaget endeligt ved tredjebehandlingen men lovforslaget har jo altså kun virkning fra det tidspunkt hvor lovforslaget blev fremsat det betyder altså at tidligere erhvervede indkomster som allerede er opsparet ikke bliver beskattet og som de fleste af os er klar over er det altså nogle gange nødvendigt at indrette

undgå at nogle begynder at hamstre for det andet er det vigtigt for mig at understrege at det lovforslag som vi behandler i dag ikke vil ændre noget som helst på virksomhedsskattelovens hensigt virksomhedsordningen er nemlig grundlæggende en sund og rigtig ordning som vi vil holde fast i selvstændige skal altså fortsat opnå fuld fradragsværdi for deres renteudgifter i erhvervssammenhæng de vil stadig have mulighed for at udjævne en

og de vil stadig have mulighed for at spare op til en foreløbig lav skat som svarer til selskabsskatten for at konsolidere deres virksomhed i to tusind og

selvstændige som havde glæde af loven og langt størstedelen af dem som har glæde af den i dag vil heldigvis slet ikke kunne mærke lovændringen de eneste som vil opleve en forskel med dette lovforslag er de selvstændige som måske som en skattefidus måske i god tro har brugt loven til at betale

det er nu en gang ikke meningen med virksomhedsordningen at resten af de danske skatteydere skal hjælpe med at finansiere en enkelt persons private økonomi socialdemokraterne

i givet

senere hen får den høje beskatning når man trækker pengene ud til privatforbrug

rigtig positivt at man har den mulighed

en utilsigtet brug af ordningen og det er jo så det man

lovforslag

hvis indskudskontoen var negativ en anden del af det er jo også at

rimeligt at vi får kigget på

kan bruge den her ordning utilsigtet til at finansiere privatforbruget

ud over det vil jeg sige at der sådan set ikke ændres grundlæggende på virksomhedsordningen og den består sådan set stadig væk og man

en god favorabel ordning i forhold til at kunne drive virksomhed som privatperson hvis man ikke lige synes at man har mod på at starte et anpartsselskab eller et

bliver der jo stillet en del ændringsforslag til det her lovforslag og det tror vi i

har været en del kritiske høringssvar og

accepterer at der kan være behov for at komme med et lovforslag fordi der er en utilsigtet brug

også en kritik af at man rammer lidt uden for skiven eller at man

hvor man kan afvikle sikkerhedsstillelsen der har været flere

nævnt i høringssvarene hvor jeg synes det ser ud til at skatteministeriet har ramt godt ind og

få ændret det men

være flere punkter vi skal have kigget på i forhold til det der har været i høringssvarene og det må vi så tage igennem udvalgsarbejdet men jeg tror man har ramt noget bedre ind i forhold til

ændringsforslag som ser ud til at komme her hen imod anden behandling

med i så vi vil

opsparinger i virksomheden i takt med at de ikke behøver

selve meningen med virksomhedsordningen

at virksomhedsejerne kan få del i udbetalingen af overskud som er svingende hen over årene sådan at de ikke det ene år hvor de har et stort overskud betaler enorme summer i topskat

meget mindre altså at man kan udligne tingene det

selve meningen med virksomhedsordningen er herre dennis flydtkjær enig

for bredt i forhold til at der kan være nogle selskaber som

positivt at man får lukket det her ned

at radikale venstre og også regeringen er enige

virksomhedsskatteordningen grundlæggende er en god ordning den består af forskellige elementer

har som formål er at sikre at selvstændige opnår fuld fradragsværdi for erhvervsmæssige renteudgifter

selvstændige har mulighed for at foretage en udjævning af svingende indkomster og til sidst at selvstændige har mulighed for at spare op til en lav foreløbig skat svarende til selskabsskattesatsen og det kan ske med henblik på konsolidering af virksomheden

det forhold at vi er blevet gjort opmærksom på og

benyttelse af ordningen som så gør at vi går ind og strammer op

de steder hvor der skal strammes op og der mener

set at vi har fundet den rette balance mellem at bevare intentionerne og give de fordele der er

sikre at ordningen fremadrettet

uden at det på en eller anden måde sker med en sikkerhedsstillelse

at det sker modsat

ejere af aktier det er jo den samme person

i en i en aktievirksomhed kan et ulovligt aktionærlån

et skattehul alle høringssvarene siger jo at det er et skattehul der bliver lukket men det vi også har haft i debatten her

blevet brugt til lettelser for erhvervslivet hvordan kan det være at man har haft en regel i dansk skattelovgivning der har givet en lille gruppe af borgere i det her land selvstændige erhvervsdrivende mulighed for at spare penge i et omfang der bare på et år svarer til otte

den store historie i det her lovforslag

mulighed for at nogle kunne tørre deres skat af på andre skatteborgere kunne undgå at betale skat af deres privatforbrug og spare

det synes jeg i virkeligheden er meget interessant og det er jo sket under skiftende skatteministre i i årevis enten om de så har været fra venstre eller

radikale som dog så gør noget ved det det skal jeg erkende

noget den radikale skatteminister selv lige har fundet på og måske nok

den nuværende minister blev minister men fred være med det det er jo godt nok

det at man har haft sådan en mulighed i skattelovgivningen til at private erhvervsdrivende har kunnet undgå at betale skat i en størrelsesorden årligt på måske otte

synes jeg i virkeligheden er den største historie i dagens

vi er kede af at pengene bliver brugt sammen med venstre til at finansiere nogle skattelettelser for erhvervslivet vi synes det

det ville være sket hvis enhedslisten

med til at gennemføre det her lovforslag og en overgang var regeringen jo afhængig af vores støtte

man fik den om jeg så må sige tørret af på venstre mod at venstre fik en skattelettelse til erhvervslivet det er vi kede af vi havde gerne støttet regeringen ubetinget i retning af at få pengene

også gerne støttet at man brugte dem til mere velfærd men sådan skulle det altså ikke være fordi regeringen valgte venstre

de høringssvar vi har fået at stort set alle dem der er skatteeksperter rådgivere og alt muligt andet støtter lukningen af et skattehul der

de så fejl det har været bevidst at det har været sådan men de støtter at det her skattehul

som de siger bliver lukket

spørge sig selv hvor længe har de kendt til

et skattehul hvor længe har de kendt til skattehullet hvor ofte har de rådgivet om at bruge skattehullet som de nu i dag siger er en god idé bliver lukket på en lidt anden måde end den regeringen har foreslået men dog at det lukkes det siger jo lidt om rådgiverne her

utilsigtet og som altså har kostet samfundet en lille milliard på årsbasis det synes jeg da er et godt spørgsmål at stille til rådgiverne er der nogle af rådgiverne

der har sagt til regeringen at hov her er en utilsigtet anvendelse af en skattelov

spørge skatteministeren om har der overhovedet

af rådgiverne

at man kan tørre private udgifter af på en virksomhedsskatteordning det vil jeg stille som et skriftligt spørgsmål hvis ikke vi kan få svar på det

efteråret hvornår har man vist at det her

hvor længe man har haft fokus på sagen uden at have gjort noget ved

stykke hen ad vejen hvad koster de

man har tænkt sig at stille hvad kommer de til at koste det synes jeg også kunne være interessant og kan vi ikke få svar i dag

stillet som et skriftligt spørgsmål

anvendelse af den her lovgivning

livs med den her ændring det var da utvivlsomt den måde som skatteministeriet solgte det til jyllands posten på

retfærdiggjort sin skatteforhøjelse derfor bildte man jyllands posten ind

komme til livs der er ikke tale om snyd der er tale om en fuldt ud lovlig måde at arrangere sin virksomheds overskud på at optage lån privat

der er heller ikke tale om et skattehul det er sådan at

regeringer i det her land stopper skattehuller kommer der ikke ekstra penge i statskassen som man kan bruge til alt muligt andet

hvis der kommer ekstra penge i statskassen er det derfor ikke fordi man lukker et hul men fordi man forhøjer skattetrykket i danmark man

som er organiseret som såkaldte virksomhedsordninger vi har det sådan i liberal alliance at vi

skal betale mere i skat

svært nok at drive selvstændig erhvervsvirksomhed i danmark

man kan jo gøre det svært for små selvstændige virksomhedsejere på forskellig måde man kan gøre det svært for

for selve personen at være selvstændig virksomhedsejer i det her tilfælde gør man det primært svært for selve personen at være selvstændig virksomhedsejer men det kommer altså ud på et når vi taler om virksomheder der er ejet af en person

det bliver mere vanskeligt at være selvstændig i dagens danmark når det her er blevet gennemført

bakker op om at man gør det men det ændrer ikke på situationen for dem der

skal betale gildet det ændrer ikke på situationen for de selvstændige virksomhedsejere som nu kommer til at sidde hårdere i det fordi det fordi regeringen

stramme reglerne yderligere derfor støtter vi ikke det her forslag vi vil også meget advare imod det som kommer til at ske derude når

bliver tvunget til at afvikle de her ordninger ret hurtigt

ikke sker med tilbagevirkende kraft det sker på den måde at virksomhedsejere og selvstændige som har brugt den her ordning tvinges til at afvikle deres ordning igennem en kort årrække det kan nogle steder

man nogle steder er tvunget til at hive penge ud af virksomheden som man skal betale topskat af for at kunne afvikle den her ordning

at folk med svingende indtægter løbende kan få udbetalinger til privaten

pengene udbetalt løbende over de næste år sådan at man ikke kommer til at betale topskat men det kommer til at ske nu

selve ideen med virksomhedsordningen

at virksomhedens indkomst ikke kan spares op til den lave virksomhedsskat så længe der er indskudt privat gæld i virksomhedsordningen eller virksomhedens aktiver er stillet til sikkerhed for privat gæld det indebærer at virksomhedens fremtidige overskud bliver beskattet som almindelige personlig indkomst efter lovforslagets fremsættelse har regeringen indgået en bred aftale om lempelser af

venstre dansk folkeparti sf og enhedslisten hvor provenuet fra det her lovforslag indgår som finansieringselement i medfør af denne aftale og på baggrund af de indkomne høringssvar fremsætter jeg ændringsforslag til lovforslaget som yderligere målretter indgrebet samtidig smidiggøres overgangen for de selvstændige som bliver omfattet af indgrebet ændringsforslagene vil blandt andet indebære at bagatelgrænsen hæves til femhundredetusind kr at der kan stilles sikkerhed for privat gæld i blandede benyttede ejendomme at der indføres en tre årig indfasningsperiode vedrørende sikkerhedsstillelse med mulighed for fortsat at kunne spare op i virksomhedsordningen og at der kan stilles sikkerhed for erhvervsmæssig begrundet gæld hvis det sker som et led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition herudover vil jeg gerne understrege at virksomhedsordningen er en god ordning for de selvstændige som giver dem rimelige vilkår for deres

derfor vigtigt at vi sikrer at ordningen ikke anvendes til at skaffe

præcis det vi med det her lovforslag sikrer

det private

som ministeren lægger op til da jeg så lovforslaget her

og samtidig at der skal laves regnskab per ellevte

sådan at det før falder ind under virksomhedsskatteordningen og det efter falder ind under en personlig ordning det løb mig altså koldt ned ryggen for det

være en udgift for hver enkelt virksomhed der er omfattet af det her på måske

fuldstændigt regnskab så synes jeg at jeg kunne høre på den socialdemokratiske ordfører og med glæde at man vil lempe

så der bliver mulighed for at lave en forholdsmæssig fordeling

at ministeren nævnte det kan ministeren bekræfte at det bliver

lempeligere og billigere at

at man har anført det som en en udgift for erhvervslivet i i den version af

kan ministeren bekræfte at det bliver et krav om et regnskab der måske kun har en almindelig

synes at

blive afholdt et andet møde med tredje behandling af l to hundrede og første behandling af forslag til finanslov for

og femten og forslag til fastsættelse af udgiftslofter for stat kommuner og regioner for finansåret